den aftale vi indgik i sidste uge

som

på

vi har et

flere i arbejde

vi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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

lovforslaget

kunne komme frem og fortælle deres historie

at os om det og at vi også har tænkt os

når nu sagerne skal i gang efter de nye regler som forhåbentlig bliver vedtaget om ganske kort tid

at forsikringsselskaberne som nu har fået langt bedre vilkår for at tilgodese

at udregne og medtage forskellige ting som man ikke kunne før

det gælder selvfølgelig også de myndigheder som er involveret i det vi vil fra venstres side kan jeg rolig sige nøje følge hvordan den udvikling kommer til at foregå nøje følge om de mennesker der nu skal have erstatning efter den her lov

den erstatning de er berettiget til nøje følge at forsikringsselskaberne behandler de her borgere som de skal og som der står skrevet i bemærkningerne

selve lovforslaget når det er sagt

også godt sige at man altid kan overveje

at vi hele tiden mails fra de forskellige

med i det til det er der jo at sige at vi finder

en aftale sammen så håber jeg at i det udvalgsarbejde der kommer

at få redegjort for alle de bekymringer som vi

er en trist trist historie og at det er sådan at de mennesker der skal leve efter det her har haft nogle store problemer med

jo klart for os alle sammen

vi har jo også vedtaget de regler der var der og nu prøver vi så sammen

det synes jeg sådan set at det fortjener lad os så se hvordan det kommer til at virke men jeg synes at vi alle sammen har

være opmærksomme og have fokus rettet på

kommer til at virke sådan det håber jeg at det gør og jeg håber også

kun meningen

sikre

kommer vi i overensstemmelse med praksis og jo rigtig godt med hensyn til den anden del af lovforslaget er vi

tale om at man vil indføre en let og hurtig adgang til at opnå dansk statsborgerskab for unge som er født i danmark og som helt eller delvis er opvokset i danmark

fremover kunne få dansk statsborgerskab ved hedder en erklæring og det kan de få hvis de har bestået folkeskolens afgangseksamen med gennemsnitskarakteren nul to

skal selv om de ikke har bestået

også have statsborgerskab per automatik eller med gummistempel kunne man også sige den dag de fylder atten

altså ikke har kunnet klare folkeskolens afgangseksamen

er allerede lovgivning og regler om at man kan få dansk indfødsret ved erklæring frem for naturalisation det er regler der er gældende for nordiske statsborgere og tidligere danske statsborgere som altså kan få statsborgerskab ved lov men ifølge

regeringen siger nu at man vil sende det tydelige signal at udlændinge der har boet i danmark i flere år og hvor integrationen er lykkedes kan blive danske statsborgere

men hvad så med de udlændinge der har boet i danmark i flere år og hvor integrationen på trods

ikke er lykkedes hvad med dem

den største bekymring går ikke på

de unge der har bestået folkeskolens afgangseksamen og har fået nul to

de har lært en masse om det danske samfund og hvis de

men hvad hvis man så er i den omvendte situation med unge som har gået i skole ni år i danmark men som altså ikke har præsteret

bestå med karakteren 02 jeg ser selvfølgelig bort fra de børn der har en langvarig funktionsnedsættelse som jo ikke har mulighed for at

der ikke fejler noget men som ikke desto mindre har gået i skole ni år og

har suget voldsomt meget lærdom til sig

kender de til dansk historie kender de til danske samfundsforhold kan de det danske sprog i tilstrækkelig grad måske gør de men de har i hvert fald ikke dokumenteret det jeg påstår ikke at det er noget det kommer til at dreje sig om mange men der vil være enkelte eksempler på unge som godt nok har opholdt sig fysisk på adressen her i danmark

levet i et parallelsamfund de har ikke gået i en dansk folkeskole og de har måske opholdt sig i hjemlandet i helt op til seks år ud af de atten år disse børn er vi altså meget bekymret for at skulle tildele dansk statsborgerskab

regeringen altså gøre med et gummistempel og vi vil spørge ind til det i udvalgsbehandlingen og jeg skal indrømme at vi har svært ved at se fornuften i at disse unge ikke skal dokumentere at de kan dansk og at de slipper for indfødsretsprøven så er der også en særlig gruppe nemlig de unge som er i politiets efterretningstjenestes søgelys det er heldigvis ganske ganske få

dem har vi ikke nogen planer om at give dansk statsborgerskab

det vil vi gøre alt hvad vi kan for at forhindre derfor vil vi gerne spørge

hvordan man vil sikre at de bliver siet fra så på det foreliggende grundlag kan jeg ikke garantere at venstre vil stemme ja jeg jeg kan derimod garantere at hvis vi skal stemme ja skal

ske markante ændringer i lovforslaget og

vores opgave at fastholde det grundlæggende

som alle har adkomst til eller ret til i kraft af nogle lige så abstrakte menneskerettigheder nej siger vi danmark er det danske folks hjem og politikernes fornemste opgave er ikke at spille verdensforbedrere eller hallelujaglobalister men det er at beskytte og værne om danmark

selvfølgelig en afgørende rolle idet nationalstaten danmark og statsborgerskabet simpelt hen er meget nært forbundne størrelser for statsborgerskabet har traditionelt været det der gav den enkelte dansker nogle særlige privilegier og rettigheder i forhold til resten af jordens befolkning statsborgerskabet indrømmer jeg er gennem årene blevet udhulet desværre men der bliver nu en afgørende

til folketinget fordi statsborgerskabet er så afgørende en rettighed er det også indskrevet i grundlovens § fire og fyrre at det kun kan tildeles ved lov og altså er en sag for folketinget

det er det forhold som man nu forsøger at omgå

det i stigende grad ordnes administrativt af myndighederne man slipper også for alle diskussionerne lovforslaget går ud på at børn af udlændinge som er født i landet skal kunne opnå statsborgerskab hvis de har gået i niende eller tiende klasse med et karaktergennemsnit på nul to eller hvis de er fyldt

i realiteten sige at man kan være fuldstændig uintegreret

det danske samfund

når man er fyldt atten år vi er fuldstændig enige

i dag men det man så nu gør er at man flytter det ud af indfødsretsudvalget

at administrativt anliggende

og give en et gummistempel på et stykke papir man har henvist til i det lovforberedende materiale

folk fra de nordiske lande men det er altså ikke nogen valid begrundelse for det første er folk fra de nordiske lande jo nærmest allerede integreret i danmark når de kommer fordi vi i norden rent kulturelt historisk og hvad angår tankesæt har så meget tilfælles

mennesker der eksempelvis kommer fra somalia tværtimod kan nogle af disse unge være født og opvokset i danmark uden at være integreret de kan være ekstremt dårlige til dansk

kan de nu opnå statsborgerskab

en undtagelse der sådan set er i strid med ånden i § fire og fyrre

blive et administrativt anliggende hvor folketinget efterfølgende

tak for det den næste ordfører er fru

at have den store betydning altså man er ikke mindre dansk som femten årig eller som atten årig fordi man var

danmark i bemærkningerne til lovforslaget og

regeringen og justitsministeren meget stor vægt

vores fællesskab med de andre nordiske lande

en begrundelse for at unge nordiske statsborgere

særlig let adgang

andre nordiske lande at der ikke stilles krav

tre og tyve år det er en forskelsbehandling som

i udvalgsbehandlingen instituttet har i øvrigt

høringssvar lavet en synes jeg ret interessant sammenligning

unge udlændinges mulighed for at blive statsborgere i sverige finland norge

og island og gennemgangen viser meget tydeligt at danmark fortsat er meget meget langt bagefter resten af norden i forhold til at give

adgang til statsborgerskab for unge hvis forældre eller bedsteforældre er født i andre lande i enhedslisten havde

regeringen havde gjort mere for at sidestille adgangen til statsborgerskab

som atten årig et andet punkt som jeg vil tage op og som jeg synes er svært at forstå er regeringens

i folkeskolen vi noterer os at regeringen har ændret dispensationsreglerne for unge med handicap siden lovudkastet blev sendt i høring og det er

jeg kan ikke se se pointen i det

straffe dem der ikke får så høje karakterer

i flere af høringssvarene det gælder

at ikkenordiske unge kun får indtil deres nitten årsfødselsdag til at afgive erklæring om dansk statsborgerskab og at man fra regeringens side ikke har tænkt sig at gøre en aktiv informationsindsats omkring de nye muligheder for at få statsborgerskab den kritik

egentlig godt tænke mig at spørge regeringen hvad ville problemet være hvis man gav de unge mennesker frist indtil de fyldte tre og tyve år

nordiske borgere hvorfor ikke bare sige at det gælder for alle de her unge mennesker at de får mulighed for at få statsborgerskab ved erklæring frem til de fylder 23 hvorfor lave den her frist

ikke se hvorfor der skal være to forskellige

et andet spørgsmål er hvorfor ikke lave en informationskampagne og gøre noget for at de her mennesker får at vide at nu ændrer vi reglerne

den slutter når du fylder 19 altså med mindre formålet er at

den her lovgivning hvorfor så ikke lave

en en kampagne der sætter fokus på det men vi støtter lovforslaget det er

skridt i den rigtige retning og hvor ville jeg dog ønske at at man så mere på de andre nordiske lande og i højere grad så det integrationspotentiale

frem for for eksempel at sige

skal have nogle bestemte karakterer og

selvforsørgende så der er faktisk en god grund til at

stiller de her krav og siger du bliver nødt til at tage dig sammen når du går i skole

en forudsætning for at du får et dansk statsborgerskab

i tillæg den gave at vedkommende rent

i stand til at forsørge sig selv og det synes jeg ikke er helt så ringe endda

stille nogle ændringsforslag enten om at den bestemmelse udgår eller om at vi får det præciseret

man opdele lovforslaget i to dele

sådan rent principielt aldrig er den allerbedste løsning

igennem det bedste ville være at vi kunne blive enige om at lave nogle ændringsforslag

helt principielt har den holdning at det er en fordel

uanset om man har udenlandsk baggrund eller

gennemfører folkeskolen får et godt resultat så man kan komme videre i sit liv og blive selvforsørgende det tror

også ministeren selv sætter pris på

ikke vi kan mødes på nuværende tidspunkt kan vi

støtte lovforslaget helt som det ligger nu vi er positive over for det med ligestillingen men det andet element med en skriftlig erklæring er er vi altså ikke

oplistet otte forskellige årsager til at man ikke falder ind under den her gruppe der er flere

som man skal opfylde for at høre med i den her gruppe

have bopæl her i riget

at man skal have været her i sammenlagt mindst tolv år

mindst fem år inden for de seneste seks år

man heller ikke være idømt en bøde på tre tusind kroner

fået bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer man må ikke

betinget eller ubetinget frihedsstraf eller en forvarings anbringelses eller behandlingsdom eller en ungdomssanktion man må ikke være meddelt tiltalefrafald med vilkår jævnfør retsplejelovens § syv hundrede og tre og tyve man må ikke være meddelt

advarsel efter lov om euforiserende stoffer og man må heller ikke være sigtet for en lovovertrædelse

danmark og vi har hegnet ind at vi synes der skal være en særlig

det var fornuftigt at give mulighed for at unge allerede

få mulighed for at få statsborgerskabet hvis de har gennemført folkeskolen

en afgangseksamen som som er hæderlig hvis ikke

andre regler der gør sig gældende også en erklæringsmodel

nævnt er muligheden for at lovforslaget også giver ligestilling af børn født i og uden for ægteskab i indfødsretlig henseende efter lovforslaget

med dansk indfødsret ved fødslen hvis moren eller faren er dansk uanset om forældrene er gift

ikke er tilfældet hvis faren

hvis et faderskab er fastslået så vi skal selvfølgelig sørge for at der kommer en skriftlig kommentar

dansk indfødsret ved fødslen hvis medmoren er dansk sidste år blev reglerne blandt andet i børneloven om faderskab udvidet til også at omfatte medmoderskab

i indfødsretlig henseende så børnene også her bliver ligestillet

spørgsmål der måtte være i forbindelse

få

altså

at fremme integrationen

er født og opvokset her

minister og

tilsyn med for eksempel styrken i de rør som der også med lovforslaget her stilles

sidst men ikke mindst er det væsentligt at bødestørrelserne for forseelser har en størrelse så de også har en reel præventiv effekt med bødestørrelser på mellem

mener jeg at vi fra politisk hold sender et meget stærkt signal til branchen om at vi prioriterer forbrugersikkerheden jeg har noteret mig at der foreligger positive høringssvar fra dansk solarie forening ligesom jeg har noteret mig de ønsker som blandt andet kræftens bekæmpelse forbrugerrådet og børnerådet har for så vidt angår aldersbegrænsning for brug af solarier netop aldersbegrænsning for brug af solarier har tidligere været et udtalt ønske fra

er derfor meget overrasket over at aldersbegrænsning ikke indgår i lovforslaget den tidligere sundhedsminister

sf nåede netop på en af hendes sidste dage som minister under en mundtlig besvarelse af et § tyve spørgsmål i folketingssalen at forklare at man i regeringen

det synspunkt deler jeg ligesom jeg umiddelbart

at det kun er atten årige

og derover som lægger sig under rørene for os i venstre er det afgørende at forældrene også tager ansvar på sig i forhold til de unge og sammen får taget snakken om hvad der er sundt og usundt også når det gælder brug af solarier lovforslaget her lægger op til træning og uddannelse af personalet i bemandede solcentre vi vil fra venstres side under udvalgsbehandlingen spørge ind til de standarder som personalet skal uddannes efter ligesom vi vil spørge ind til hvorvidt lovforslaget falder i tråd med eu rettens krav om om

for os i venstre er det afgørende at vi ikke overimplementerer for eksempel produktsikkerhedsdirektivet

her fra talerstolen at bede ministeren om at

om der er tale om en overimplementering af visse elementer her i lovforslaget vi

det har vi gang på gang fået politiske dokumenter på bordet

fagligt præget af mange års arbejde i en specialafdeling for hudkræft og modermærkekræft jeg har set hvor stor alvoren er og hvor alvorlige konsekvenserne kan være af netop de her modermærke

tilfælde af hudkræft det er den hyppigste kræftform i danmark og vi ved at den naturlige sol og solarier er årsag til omkring halvfems procent

at børn og unge er helt særlig udsat for den ultraviolette stråling de har meget lettere ved at udvikle kræft fordi deres krop er i vækst

lovforslagets helt primære indhold

sikre større produktsikkerhed blandt andet ved væsentlig bedre kontrolmålinger øget brugerinformation og oplysning og en væsentlig bedre regelefterlevelse det der ligger

sanktionere hvis de her regler bliver overtrådt som tidligere ordførere har sagt

bundet væsentlige bøder op på overtrædelser inden for det her område

ukontrolleret og ureguleret område og derfor er vi socialdemokrater utrolig glade for at der nu kommer den første lovgivning på området i danmark som stiller stiller krav og som stiller væsentlig bedre betingelser for en overholdelse af loven end det vi har set tidligere

det sidste jeg vil sige er

jeg tidligere stået på talerstolen og talt for at man også eventuelt kunne indføre aldersgrænser hvorfor så ikke fra socialdemokratisk side arbejde

der er en glædelig og meget klar begrundelse herfor der er heldigvis et faldende forbrug af solarier i danmark blandt de yngste femten til fem og tyve årige

derfor er det socialdemokraternes holdning at det lovforslag her sammen med den den glædelige ændrede holdning i befolkningen at vi tror på

tilfældene af hudkræft i danmark i fremtiden så vi får en helt anden statistik et væsentlig lavere antal nye tilfælde af hudkræft end det vi desværre har set de sidste år socialdemokraterne støtter det her lovforslag det er et rigtig godt lovforslag som vi håber

om

meget meget

at

man diskuteret om der skulle sættes aldersgrænser ind i forhold til solarier og det er

vi er særlig begejstret for i liberal alliance det ligger vel nærmest

fra rørene og så videre i solarierne

form for rimelighed i det

lidt langt i forhold til nogle af tingene i forhold til hvilke konkrete funktioner der skal

uddannelse og træning af medarbejderne at der skal være adgang til bestemte beskyttelsesbriller og

trafikforhold i trafikken laver vi reglerne for

beskytte den enkelte imod andre altså hvis jeg nu kører for stærkt

går vi ind og regulerer

hørt der har tvunget folk ind i solarier og hvis der

om det må det jo høre under lovgivning om ulovlig tvang og dermed er

om et strafbart forhold derfor må man sige at det

vi skal veje tingene op mod hinanden synes vi at der kommer for skrappe krav og for meget

til de her ting i forhold til at det er noget folk udsætter sig selv for vi synes det er fint med oplysning og fint med debat og synes det er dejligt at

på den diskussion der har været men vi synes altså

jo med at blive forslag senere

jo også overvejes hvilke portionsbegrænsninger

forskellige fødevarer og så videre det er der vel i virkeligheden

af ministerens partifæller der for et par år siden

rædselskatalog af reguleringsforslag for at folk ikke spiste for meget og gjorde andre lignende ting

vi synes det er sympatisk at man gerne vil gøre noget i forhold til kræfttilfældene men vi synes

overimplementering se produktsikkerhedsdirektivet er

set implementeret med produktsikkerhedsloven så det her ligger om jeg så må sige ved siden af direktivet der er redegjort

bemærkningerne til lovforslaget på side ni i anden spalte og på side ti i anden spalte så det vil jeg opfordre venstres ordfører til at læse så er der blevet spurgt til antallet af kontroller fra dansk folkepartis side

det her er helt mur og nagelfast

fire og fyrre kontroller det er en betydelig variation og

noget af det der er kernen i den måde vi fører kontrol på

relevant at sætte ind i den her omgang

er jo også det som ligger i lovforslaget er den måde det skal gøres på fremadrettet hvorfor der også fremadrettet forventeligt vil være en stor variation

hvad så med en aldersgrænse kunne det

diskuteret frem og tilbage jeg synes det er værd at notere som det også påpeget her fra talerstolen at udviklingen

antallet af unge der overhovedet bruger solarier hvilket selvfølgelig understøtter at andre midler

påpasselig med forbud jeg synes det er vigtigt at give folk et oplyst grundlag

man altid skal være påpasselig med forbud og derfor synes jeg det er mere relevant at vælge de veje som som er valgt i forslaget grundlæggende to veje

krav til uddannelse og træning

solarierne gøres så sikre som muligt herunder gennem regler om hvad det er for nogle grænseværdier der må være for den stråling som den der bruger solariet

typer som ikke længere skal anvendes at

så jeg synes alt i alt at balancen her er helt relevant og den rigtige måde vi gør det på

et problem som sundhedsmæssigt

er jo

men

vi fjerner forældelsesreglerne her vi giver bedre mulighed for at få erstatning fordi vi gerne have

når der er sket en fejl fejl som vi

fysisk så i hvert fald gør det vi kan

giver den erstatning som skal til jeg er overordentlig glad for og vil meget gerne kvittere

for den opbakning som der er givet til det her lovforslag det er